følgende meddelelser fra medlem af folketinget mette abildgaard der har haft orlov har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den otteogtyvende september to tusind og nitten

atter kan give møde i folketinget egil hulgaards hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne

folketingsgruppe har meddelt mig at den med virkning fra den tiende september to tusind og nitten har udpeget medlem af folketinget lennart damsbo andersen som stedfortræder for statsrevisorerne for den resterende del af indeværende funktionsperiode i stedet for flemming møller mortensen da denne er udpeget som statsrevisor den pågældende er herefter

ønsker nogen at udtale sig

stillet ændringsforslag ønsker nogen at udtale sig

til første behandling i tirsdags den tiende september

det er jo et beslutningsforslag som udspringer af en indstilling fra udvalget for forretningsordenen

et beslutningsforslag som hele udvalget står bag

havde det naturlige nok været at forslaget var blevet henvist direkte til den her anden og sidstebehandling uden at det skulle tilbage til udvalget for forretningsordenen

der skete altså det under førstebehandlingen at forslaget alligevel blev henvist til udvalget for forretningsordenen og siden der jo ikke rigtig er noget nyt at diskutere

ikke fundet anledning til at skrive en tillægsbetænkning over forslaget i stedet for

er udkommet blevet at jeg nu her på udvalgets vegne afgiver en mundtlig indstilling om vedtagelse af

hermed på vegne af udvalget for forretningsordenen indstille at det her beslutningsforslag bliver vedtaget

karen ellemann for at rette denne procedurefejl

til folketingsbeslutning er

der fremgår af folketingets hjemmeside